i dag er der følgende anmeldelser

beslutningsforslag nummer b seks og halvtreds anders samuelsen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

forhandlingen er åbnet herre michael aastrup jensen som ordfører

om dansk teaterliv mellem samtlige politiske partier i folketinget undtagen enhedslisten lovforslag nummer l otte og halvfems som vi i dag skal behandle er en udmøntning af denne teateraftale lovforslaget har derfor grobund i den daværende regerings arbejde med at udvikle og forny det danske teaterområde og er produktet af en lang proces med dybdegående undersøgelser høringer og ikke mindst politiske forhandlinger i venstre er vi tilfredse med at lovforslaget endelig skal behandles her i folketingssalen idet vi ser at der er brug for en række justeringer

men i venstre mener vi at der er behov for mere fleksibilitet og selvstændighed i ordningen for at sikre udvikling og fornyelse inden for dansk teater med lovforslaget får de teatre

indgår i ordningen københavns teater mere selvstændighed i venstre tror vi på frihed under ansvar og derfor ser vi det som positivt at der med l otte og halvfems vil komme en struktur som giver teatrene meget større autonomi

egnsteatrene skal udføres i tæt samarbejde mellem statens kunstråd kommunen og egnsteateret det skal kort bemærkes at vi i venstre ser planerne om den åbne scene for projektteatrene i hovedstadsområdet som en vigtig brik for at sikre fornyelsen og mangfoldigheden i dansk teaterliv det er vigtigt at vi får et sted hvor nye og grønne kunstnere kan eksperimentere og

afprøve deres evner derfor havde vi gerne set at lovforslaget havde fastlagt at den åbne scene

støtter venstre lovforslag l otte og halvfems idet lovforslaget gennemfører de nødvendige ændringer af teaterloven således at

tale her som jeg vil læse op teaterverdenen er stor og mangfoldig den indeholder alt fra eliten på det kongelige teater til små børneteatre i provinsen det har derfor længe været socialdemokratiets ønske at gøre hele systemet omkring teatrene mere overskueligt loven skal ikke længere hedde teaterloven men bliver ændret til lov om scenekunst navnet teaterloven har eksisteret siden nitten tre og tres hvor danmark fik sin første teaterlov siden er den blevet revideret og ændret mange gange det har også medført at loven er blevet sværere at gennemskue det er derfor tiltrængt at der kommer en gennemgang der fornyer og forenkler det nye navn lov om scenekunst symboliserer derfor både forandring og nytænkning i juni to tusind og elleve indgik folketingets

siden da har vi lyttet til parterne og har nu medtaget forslaget fra høringsparterne loven kommer til at give mere selvbestemmelse til de teatre i københavn der er under ordningen københavns teater navnet bliver ændret til det københavnske

en del af de administrative opgaver som ordningen har stået for bliver lagt ud til hvert enkelt teater det betyder også at det enkelte teater selv kan udpege sin bestyrelse vi har forenklet reglerne om tilskud til de ikkestatslige teatre

der kun være én bestemmelse for tilskud til disse teatre i danmark og de vil blive behandlet med samme udgangspunkt og

samme regler det bliver tydeliggjort at loven også omfatter musik dramatik dans nycirkus performance og hvad der ellers findes af scenekunst i fremtiden er ønsket at der vil komme mindre administration men mere kunst der er mange scenekunstnere der er hjemløse forstået på den måde at de ikke har et fast sted at udfolde sig på ved at skabe en ny åben scene i københavn bliver der plads til at alle slags kunstnere med forskellig profil kan få plads på en scene i hovedstaden denne scene bliver ikke reserveret eller forbeholdt nogen frem for andre men er til scenemiljøet fra provinsen såvel som fra københavn kvalitetsvurdering af egnsteatrene vil fremover blive varetaget af scenekunstudvalget alt i alt betyder loven mindre administration

bedre faciliteter for scenekunstnere i hele danmark

to tusind og otte nedsatte den daværende kulturminister teaterudvalget

turné teatret billetkøbsordningen og internationaliseringen af dansk scenekunst og

loven ændrer navn til lov om scenekunst og københavns teater

får det mere dækkende navn det københavnske teatersamarbejde

det er alt sammen fint det som vi i dansk folkeparti lægger

er at teatrene i københavn

en mere professionel ledelse der bliver en bestyrelse som ansætter ledelsen i stedet for at det var københavns teater der gjorde det og det er glimrende så er vi også glade for at

fortsat får huslejetilskud men det kommer nu på den årlige finanslov vi er glade for at der bliver en ens driftsstøtteordning for store teatre herunder landsdelsscener

vi især glade for at maksimumgsrænserne lempes for hvor stort det kommunale tilskud til egnsteatre og små storbyteatre må være det er vigtigt for os at vi har et bredt kulturtilbud teatertilbud i hele landet og ikke kun i københavn

kommunerne også kan give dem nogle flere penge og det er jo alt sammen ganske godt egnsteaterkonsulentordningen bliver afviklet

der har været lidt diskussion i udvalget frem og tilbage om det var en god idé men

evaluering bliver fortsat foretaget det er så bare statens kunstråd

må komme an på en prøve vi skal i hvert fald evaluere det

så har vi også talt en del om formidlingsordningen som er noget kompliceret og bureaukratisk den skal forenkles og det har ministeren heldigvis også lagt op til at vi skal tage en snak om

på et senere tidspunkt det er glædeligt det sidste som jeg lige vil

er at internationaliseringen ifølge loven nu kan foretages af teatre og børneteatre ikke

og det er såmænd meget godt der er jo en del børneteatre i danmark som er efterspurgt i udlandet og de skal selvfølgelig

til sidst vil jeg sige at jeg kunne forstå af høringssvarene at mange af høringsparterne var skuffede over at

ikke blev en stor reform men jeg tror faktisk at det er en fin lille reform med gode justeringer i en ordning som

mennesker og institutioner

folkeparti sig til det

rimelige forandringer der er blevet foretaget det er en god idé

det er sådan at der konstant sker forandringer inden for teaterverdenen inden for hele det område som denne lovgivning vedrører

der sker konstant forandring og udvikling

inden for området folk får nye ideer ildsjæle kommer frem og dem skal der også være plads til så derfor

også sige at der er foregået en lang behandling af det først den store teaterredegørelse og så de fire undersøgelser

i lovforslaget er at der lægges vægt på at det ligger på det mere overordnede plan

navne på forskellige teatre i selve selve loven sådan at

kan foregå uden at man skal føle at man er nødt til

henholde sig til at der står noget i en bestemt lovgivning

der tales om at hvad der skal ske efterfølgende med hensyn til bestyrelser og bestyrelsessammensætning og hvordan det skal ordnes

i noget sådant arbejde men det kan jo være lidt svært når man ellers sådan er vokset op i en bestemt national sammenhæng fra radikal side

mere kunst og mindre administration sf har respekt og forståelse for teatermiljøets vigtighed i det danske kulturlandskab scenekunsten er sprudlende og høster stor succes og råder over en omfattende talentmasse fyldt med kreativitet og inspiration de mange opsætninger på landets scener scener overværes af og beriger mange borgere hver dag og giver stof til eftertanke og refleksion tilbage i juni to tusind og elleve indgik folketingets partier undtagen enhedslisten en politisk aftale om en række ændringer på teaterområdet aftalen følger op på teaterudvalgets rapport scenekunst i danmark veje til udvikling loven ændrer navn til lov om scenekunst og lovens tekst tilpasses denne ændrede terminologi navneforandringen understøtter vores forståelse for at den pågældende lov

meget mere end teater scenekunstområdet kendetegnes gennem sin høje diversitet af udtryks udfoldelses og arbejdsformer

de enkelte teatre under paraplyorganisationen sikres mere selvstændighed da deres egne bestyrelser nu skal udpege teaterdirektøren denne teaterdirektør skal så tilrettelægge det pågældende teaters profil i samarbejde med det københavnske teatersamarbejde derfor er det positivt at vi med denne løsning decentraliserer teatermiljøet og sikrer de enkelte teatre størst mulig indflydelse på de beslutninger der påvirker deres arbejde samtidig medfølger også et krav om besparelser på det københavnske teatersamarbejdes administration fem procent skal skrælles af i indeværende år samt to procent i det følgende pengene der spares øremærkes til brug på en ny åben scene i københavn som projektteatre

teatre kan spille på en sådan er tiltrængt for scenekunstaktørerne har manglet den længe

huslejetilskud findes som en selvstændig bevilling huslejetilskuddet er tidligere blevet udbetalt af det københavnske teatersamarbejde men skåret væk efter en sparerunde men at undvære det ny teater som har haft stor succes med sin profil som musikteater ville være et stort tab for det danske kulturmiljø og

det vigtigt at dets fortsatte virke sikres et andet positivt tiltag er aftalens udvidelse af rammerne for hvor meget offentlig støtte landets egnsteatre og små storbyteatre kan tildeles dette åbner mulighed for at disse teatre kan vokse sig større og udvikle sig til stor glæde for borgerne sf støtter det fremlagte

en udmøntning af en aftale som er indgået af alle partier undtagen enhedslisten og det skal

vi ikke synes at lovforslaget er udmærket

vi håber også at vi i fremtiden kan være med i kommende drøftelser omkring teaterområdet og scenekunstområdet

rigtig bred drøftelse hvor vi også

det her område jeg synes der er gode toner i forslaget

det er positivt at loven skifter navn til lov om scenekunst det er på tide at vi får inkluderet de mange former for scenekunst som ikke er snævert teater men også er performanceteater dans

og hvad der ellers findes derude på de skrå brædder

også meget begejstrede for at aftalen åbner op for at der kan komme en åben scene langt om længe

synes jeg det er en lille smule bekymrende at man ikke er kommet længere og har taget initiativ til at sikre at der rent faktisk bliver en fast åben scene man kunne læse så sent som i går i politiken at nu bliver den skubbet lidt rundt

mellem de forskellige teatre i københavn og mikkel harder munck hansen den tidligere formand for scenekunstudvalget under statens kunstråd sagde også at

at politikerne satte sig mere for bordenden i den her sammenhæng og forlangte at der blev fundet en åben scene jeg kunne godt

for bordenden i den sammenhæng og sikrede at der rent faktisk kommer en åben scene og en fast åben scene herudover vil jeg sige at vi er glade for at man laver mere frie rammer for rabatordninger og nedsatte priser jeg kan se at man lægger op til en drøftelse

bekendtgørelsen på det område og vi håber at det betyder at mange flere mennesker kan komme til at komme i teatret eller

som måske ikke har meget høje lønninger eller penge til den slags her på falderebet vil jeg gerne lige stille ministeren et spørgsmål som jeg håber han vil kommentere

er nogen særlig grund til at der ikke er nogen

dette forslag er en del af den samlede teateraftale som liberal alliance var med til at indgå med den daværende regering og de fleste af folketingets partier det overordnede sigte med aftalen var at sikre gode rammer for dansk teater i dag udmønter vi en række mere tekniske og konkrete initiativer som er en del af aftalen de enkelte

er allerede blevet grundigt gennemgået i løbet af debatten men jeg vil gerne her have lov til at fremhæve den del af forslaget som handler om at lempe de hidtidige maksimumsgrænser for hvor stor en andel af det kommunale tilskud til egnsteatre og små storbyteatre der refunderes af staten det giver en større fleksibilitet og understøtter det lokale ansvar

aftale der blev indgået sidste år

teaterområdet

det var endda en konservativ minister der stod for den

skiftet minister men det konservative folkeparti har ikke skiftet holdning til aftalen så vi støtter det lovforslag der jo gennemfører den aftale der blev

vi lægger i det konservative folkeparti stor vægt på at der er gode vilkår

for vores teatre lige fra det kongelige teater til de mindste egnsteatre

en vigtig del af dansk kultur teatret er

når det gælder formidling af dansk kultur og så kan det være

er den formidling af kulturen der foregår over de danske scener rigtig

ikke undvære det og det er vigtigt at det er noget der også sker på lokalt niveau derfor er ikke mindst egnsteatrene vigtige jeg vil også gerne

at det er vigtigt at vi sikrer at børn og unge har adgang til vores scener børn og unge er jo den kommende generation af teatergængere nu kan

skal se på en bekendtgørelse hvor der bliver muligheder for at tage nærmere stilling

til rabatordninger og lignende og i den forbindelse vil det konservative folkeparti lægge vægt på at der fortsat er gode muligheder for rabat til børn og unge

det er vigtigt at vi sikrer at den generation der vokser op

kendskab til scenen sådan at de kan blive jeg havde nær sagt gode og flittige teatergængere i fremtiden

lovforslaget her får vi en mere enkel struktur i vores administrationen af teatrene en større fleksibilitet for egnsteatrenes muligheder for støtte

synes er væsentlige blandt de andre elementer der ligger i lovforslaget der er jo fortsat forhold vi skal se på og udvikle

vores teatre men vi synes i det konservative folkeparti at det her lovforslag er et godt skridt på vejen i udviklingen af teaterordningerne

politisk opbakning fra alle folketingets partier selv om der vil blive lidt overlap

alligevel gennemgå og opsummere

indhold det lovforslag som regeringen har fremsat er først og fremmest resultatet af den aftale på teaterområdet som blev indgået i juni sidste år

også enkelte ændringer som er tilføjet efter at

enige om i aftalekredsen lovforslaget består af en række ændringer til den gældende teaterlov men medfører ikke nye ordninger for scenekunsten i danmark man kan vel tale om en modernisering af den gældende lov en modernisering som tydeliggør at loven ikke kun handler om teater i traditionel betydning vi foreslår at loven ændrer navn til lov om scenekunst mon ikke den til daglig vil blive kaldt scenekunstloven alle steder hvor det giver mening er ordvalget blevet tilpasset men hvor der er tale om scenekunstinstitutioner som

har ordet teater som en del af deres navn er ordvalget uændret tilpasningen vil ikke ændre på hvem der kan få tilskud eller på hvor store tilskud der bliver tale om tilpasningen betyder at det bliver tydeligt i lovteksten at loven også omfatter musikdramatik dans nycirkus performance og hvad der ellers findes på scenekunstområdet generelt søger lovteksten væk fra detailregulering det resulterer i at vi fjerner beskrivelsen i lovteksten af hvad navngivne institutioner på scenekunstområdet skal gøre specifikke krav til institutionerne stilles fremover i bekendtgørelsesform og i forbindelse med de rammeaftaler der indgås mellem de enkelte institutioner og deres tilskudsydere de vigtigste områder hvor der

ændringer er lovens bestemmelser om københavn teater ændres det er målet med ændringen at de enkelte teatre som indgår i københavn teater får større grad af selvbestemmelse som det blev aftalt den enogtyvende juni sidste år skal der fortsat være en institution som fordeler mellem de københavnske teatre og som varetager en række tværgående opgaver på vegne af teatrene den institution foreslår vi skal hedde det københavnske teatersamarbejde vi samler reglerne for de store ikkestatslige teatre og gør dem mere generelle det er tanken at de mere generelle regler skal kunne bruges til at regulere forhold på flere institutioner på

scenekunstområdet som varetager særlige opgaver men med ændringerne nævnes nævnes ingen af teatrene længere ved navn i loven nogle har været bekymret for at de enkelte institutioner dermed skulle blive mere udsatte

at tilskuddene til de gamle institutioner

når flere kan blive omfattet af lovens bestemmelser der ligger imidlertid ikke nogen som helst planer af den art bag dette ændringsforslag der ændres på reglerne for egnsteatrene det bliver lettere at danne større enheder gennem fusion af egnsteatrene og det bliver muligt at yde større tilskud til egnsteatre hvis flere kommuner går sammen om at støtte samme egnsteater

med aftalen af enogtyvende juni foreslås egnsteaterkonsulentordningen afskaffet men som et resultat af høringerne af lovforslaget er vi i aftalekredsen dog blevet enige om at videreføre en kvalitetsvurdering af egnsteatrene den skal statens kunstfond have ansvaret for at sætte i gang endelig indeholder lovforslaget også nedlæggelse af udvalget for børneteater og opsøgende teater som er aftalt den enogtyvende juni to tusind og elleve udvalgets opgave med at tilrettelægge en børneteaterfestival og udgive et katalog over børneteaterforestillinger vil fremover

stine brix stillede mig om talentudvikling selvfølgelig vil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

forhandlingen er åbnet herre michael aastrup

pligten til at indhente børneattester det skal således også gælde en række konkrete institutions og persongrupper som for eksempel bibliotekarer på børnebiblioteker og pedeller i daginstitutioner ændringen af loven skal styrke forældrenes tryghed når de afleverer børnene i børnehaver fritidsklubber og andre institutioner de skal kunne tage afsted fra institutionerne med en vished om

og en mere sikker hverdag for børnene det er vigtigt at både forældrene og ansatte føler sig trygge ved alle de ansatte der omgås børnene uanset om det er en stor gruppe børn der leger fangeleg eller om det er et enkelt barn der leger alene i sandkassen skal forældrene og ansatte turde gå fra børnene med vished om at alle vil det bedste for børnene lovforslaget er resultatet af en arbejdsgruppe under kulturministeriet

der har fokuseret på behovet for at gennemføre justeringer i reglerne for børneattester justeringerne skal garantere at

indhentes i alle sammenhænge hvor det er relevant

bestemmer hvor mange børneattester der skal indhentes er generelt velfungerende men vi mener at der er behov for at styrke loven den skal også gælde for andre institutions og persongrupper som er i kontakt med børnene det vil skabe en bedre hverdag for både børnene og de ansatte i institutionerne

sådan at der indhentes cirka

børneattester det vurderes at lovforslaget vil medføre at der skal indhentes

forøgelse derudover vil de foreslåede ændringer bidrage til

og bedre rammer for alle men samtidig er det stadig vigtigt at de ansatte er opmærksomme for selv om børneattesterne er en stor hjælp ved ansættelsen af nyt personale må den ikke afløse ledelsens og personalets ansvar det er således vigtigt at denne udvidelse af ordningen

børneattester ikke skaber en falsk tryghed men den er helt sikkert et

godt redskab til at skabe trygge rammer omkring børnene derfor støtter venstre lovforslaget idet lovforslaget gennemfører de nødvendige ændringer af loven om børneattester således at lovforslaget forhåbentlig kan gennemføres

blev børneattestloven vedtaget med et bredt flertal i folketinget med loven følger at myndigheder organisationer og institutioner skal indhente en børneattest hos rigspolitiet inden ansættelse af personer der skal have direkte kontakt

børn og unge under femten år loven har til hensigt at beskytte børn og unge mod seksuelle overgreb fra voksne uden familiære relationer til det pågældende barn formålet med den pågældende lov er at sikre at vores børn og unge kan færdes trygt i skoler og institutioner og til fritidsaktiviteter forældre skal med ro i sindet kunne overlade deres børn i andre voksnes varetægt vi skal som samfund kunne stole på det tillidsforhold der opstår mellem barn og voksen ikke misbruges en tværministeriel arbejdsgruppe har undersøgt den nuværende

og har fundet at det er nødvendigt at udvide personkredsen

i en række tilfælde skal der ikke indhentes børneattest for voksne der fast færdes blandt børn og unge fordi de igennem deres stilling ikke har direkte kontakt til børn og unge dette kan for eksempel være en havearbejder i en børnehave det er et unødvendigt hul i lovgivningen

sætter spørgsmålstegn ved om den nuværende lov lever fuldstændig op til den oprindelige intention nemlig at beskytte børn og unge med dette forslag

lovændring er det derfor formålet at udvide personkredsen

skal indhentes børneattest på de nye regler vil gælde for personer

direkte kontakt til børn og unge ved en sådan udvidelse skal der være en klar sammenhæng mellem formålet med loven og midlet til at effektuere loven i den forbindelse mener jeg at vi har fået et resultat meget tæt på det opnåelige intentionen er at sikre trygheden for børn og unge uden at indføre unødvendige og tidkrævende administrative byrder for de pågældende institutioner det fremgår af høringssvarene at under titusind yderligere børneattester

det er meget vigtigt at de berørte myndigheder organisationer og institutioner skal kunne fortsætte med at udføre det arbejde de har til opgave samtidig med at vi sikrer en høj standard

medfører tilmed en ændring i folkeoplysningsloven som betyder at betingelserne for at modtage tilskud afhænger af overholdelse af børneattestloven socialdemokraterne mener

i den nuværende lov vi håber derfor at der fortsat er bred opbakning til at beskytte børn og unge mod seksuelle forbrydelser

lovforslaget skal som sagt styrke indsatsen over for seksuelle overgreb mod børn og at det allerede nytter med de nuværende regler vises

der blev fundet halvfjerds positive ud af cirka

og halvtredstusind børneattester der blev udstedt i to tusind

fem hundrede i erhvervsvirksomheder

havepersonale i daginstitutioner bibliotekarer og tilsynsførende i svømmeklubber

jo alt sammen glimrende hvis vi lige kigger lidt på baggrunden for lovforslaget

skyldes det jo to beslutningsforslag fra henholdsvis dansk folkeparti og socialistisk folkeparti der begge lagde op til at udvide den kreds af personer som der skal indhentes børneattest på dansk folkeparti ønskede at gå videre vi ville udvide børneattestordningen til at omfatte eksisterende ansættelsesforhold og ikke kun nyansættelser som det er tilfældet i dag lovændringen

eksisterende ansættelser og det er vi lidt kede af i dansk folkeparti

godt klar over at loven kan suppleres af indberetningscirkulæret

som jo giver arbejdsgiverne mulighed for at blive underrettet efter omstændighederne

har direkte kontakt med børn under femten år men det hjælper jo ikke

baggrundsmaterialet at ministeriet mener det vil stride mod arbejdsretlige regler hvis vi udvider det til eksisterende ansættelser men i dansk folkeparti mener vi at det må vi kunne finde en løsning på så dansk folkeparti skal i dag opfordre ministeren til at udvide pligten

med med disse lidt kritiske ord kan vi dog bakke lovforslaget op og vi ser frem til det kommende arbejde i udvalget hvor vi også håber

og de øvrige partier vil vil bakke op om dansk folkepartis ønske om at udvide ordningen til eksisterende ansættelser

det foreliggende lovforslag om at man

udvider personkredsen og at der også

personale som ikke direkte er ansat til at

som det er sagt børnebibliotekarer og pedeller i børnehaver med hensyn til om der skal indhentes attester attester for personer der allerede er ansat som som bemærket af

rent faktisk findes foreløbig er det jo sådan så vidt det kan vurderes

mod de arbejdsretlige regler på området

skal gøre alt hvad vi kan for at beskytte vores børn det er vores pligt både som folkevalgte politikere som forældre og som mennesker

det her lovforslag velkommen fordi det styrker indsatsen mod seksuelle overgreb begået mod børn lovforslaget udvider den personkreds som man indhenter børneattest på før de ansættes i stillinger hvor de har mulighed for at skabe tillidsforhold til børn under femten år

eksempel være havepersonale i institutioner tilsynsførende i svømmeklubber og så videre børneattestloven har siden den blev indført ført gode resultater med sig for eksempel har alle idrætsforeninger siden to tusind og fem være forpligtet

tjekke nye frivillige i politiets centrale kriminalregister dgi danske gymnastik og idrætsforeninger og dif danmarks idræts forbund har indgået et samarbejde hvor man har ensrettet sanktionerne den positive børneattest medfører dermed udelukkelse fra både paraplyorganisationerne selv og disses medlemsforeninger lovforslaget giver foreninger og institutioner en unik mulighed for at gardere sig

mod at ansætte mennesker der tidligere har forgrebet sig

det kan give arbejdsgiverne tryghed da det at skulle leve med at have ansat en

hensigter i forhold til den stilling vedkommende har fået kan være vanskeligt at håndtere det giver også forældrene tryghed da de ikke behøver at bekymre sig om negative konsekvenser ved at aflevere deres børn i en institution til fodbold i den lokale idrætsforening eller lignende og det vil samtidig frigøre den heldigvis overvejende del af gode medarbejdere med rent mel i posen for mistænkeliggørelse og svigtende tillid sf

for alle andre partier her i folketinget uhyre vigtigt at vi kommer seksuelt misbrug af børn til livs det absolut vigtigste er at vi bliver bedre til at forebygge at overgreb og misbrug finder sted og ikke mindst at de professionelle der arbejder omkring børnene er uddannede i at opdage og håndtere mistanke om overgreb mod børn det handler også om at sikre en ordentlig behandling af de børn som udsættes for misbrug og en behandling af de voksne som krænker dem så vi undgår at det sker igen derfor er jeg positiv over for hensigten med forslaget til gengæld er jeg mere skeptisk over for om forslaget rent faktisk vil få den effekt som er hensigten jeg mangler stadig at se at den nuværende børneattestlov har virket at der rent faktisk er færre børn som bliver udsat for seksuelle overgreb som følge af loven

spørge ind til i det videre arbejde dernæst synes jeg det er vigtigt at vi ikke laver en uigennemskuelig lovgivning for de mange bestyrelser af frivillige og professionelle som sikrer at vi har et rigt kulturliv i danmark med den her lovgivning påhviler der jo bestyrelserne et omfattende ansvar og konsekvensen af ikke at få indhentet attester på alle dem som loven lægger op til der skal indhentes attester på kan være alvorlige for en

klub eller forening i form af for eksempel mistet tilskud eller bøder forslaget lægger jo op til at bestyrelserne har pligt til at der

for eksempel rengøringspersonale på et teater rundvisere på et museum pedeller på en rideskole

og så videre og så videre jeg synes det er vigtigt at vi spørger os selv om vi tror at det gøre en positiv forskel for at forhindre overgreb på børn og om ikke

udgøre en forhindring for rent faktisk at udfolde det rige kultur og idrætsliv som vi har

risikerer man at lave en lovgivning som er alt for vidtgående i forhold til

ellers gode og vigtige formål

gerne gentage en kritik som vi fra enhedslistens side også fremførte i forbindelse med det oprindelige lovforslag dengang med opbakning fra

venstre sf og venstres fru birthe rønn hornbech og herre karsten

den oprindelige lov en meget vid rammelov når man læser lovforslaget kan man se at det i virkeligheden er op til x antal ministre at udstede bekendtgørelser som betyder at nogle andre kan blive pålagt en straf så længe det bare er nogle der

slet ikke kender omfanget i bemærkningerne til lovforslaget otte kan man se kulturministeriets

institutioner som som

omkring det oprindelige lovforslag at lovforslaget slet ikke lever op til reglerne om god lovkvalitet der er tale om et lovforslag der nærmest udelukkende består af myndighedsbestemmelser og derved er lovgivningsmagten flyttet fra folketinget til en række ministre og det helt elementære krav om at borgeren i loven skal kunne læse

det står slet ikke klart i lovteksten hvilke pligter loven omhandler og hvilke sanktioner der kan blive tale om det synes jeg er

kulturministeren og de øvrige ordførere skal tage med videre i arbejdet så for at samle

hensigten i forslaget men min bekymring er at det her kan være et skridt der krænker andre fundamentale rettigheder i det danske samfund måske uden at bidrage til at der rent faktisk bliver færre af de overgreb som vi alle ønsker at forhindre men jeg vil spørge ind til forslaget før vi tager endelig stilling jeg synes det er vigtigt at vi er opmærksomme

forslaget selv om vi også er opmærksomme på at vi med forslaget giver ministeren en ret stor man skal altid være opmærksom på om det er godt eller ej altså om vi risikerer at komme

reelt set at komme til at indføre unødigt bureaukrati så det vil vi

opmærksomme på ved selve implementeringen af lovgivningen men med de faldne bemærkninger skal

lovforslag vi behandler nu fordi hele

at forebygge seksuelle overgreb mod børn og det er jo noget som vi er fælles om alle sammen at

sætte alt ind på at undgå og så giver det jo også tryghed hos forældrene

personalet og ledelsen i institutioner og virksomheder at der er en ordning med børneattester så på mange måder er det her en vigtig sag og nu gennemfører vi altså med lovforslaget en udvidelse til flere arbejdsfunktioner end de hvor man direkte beskæftiger sig med

fast færdes blandt børn og derved har mulighed for at få en direkte kontakt med børn disse arbejdsfunktioner bliver også omfattet af reglerne det er vi i det konservative folkeparti meget enige

er klarhed i reglerne det har andre også været inde på der må ikke være usikkerhed om hvilke funktioner der er omfattet og hvilke der ikke er

sammen med at man er tryg med hensyn til om man har gjort det man skal

sige som også andre har sagt det at der skal

en afgrænsning så man ikke fuldstændig udvander

ud fra nogen som helst teoretisk mulighed nogen sinde kunne komme til at beskæftige sig med eller møde nogle børn

således at det bliver udvandet og derfor er det vigtigt at der er en balance i det og at der er klarhed i det med de ord

men som fast færdes hvor der er børn til stede og som derfor har mulighed for at opbygge et tillidsforhold til børn det gælder blandt andet havepersonale i daginstitutioner og tilsynsførende i svømmehaller det vil fortsat være fortsat være de enkelte ministre der nærmere fastsætter hvem der skal indhentes børneattest på regeringen har valgt at der fortsat kun skal indhentes børneattest i forbindelse med at en person skal ansættes eller beskæftiges der skal altså ikke indhentes børneattest på personale som allerede i dag er ansat eller som blev ansat før børneattestloven trådte i kraft i to tusind og fem det er jo noget som tidligere har været drøftet her i folketinget og det er også noget som arbejdsgruppen har overvejet hverken arbejdsgruppen eller regeringen mener dog at det vil være hensigtsmæssigt hvis ordningen også skulle gælde for personer der allerede er ansat det skyldes at det for det første vil bryde med den måde vi regulerer det arbejdsretlige område

det andet vil det indebære store administrative omkostninger at indhente børneattester på disse personer og så er det tvivlsomt om det reelt ville medføre en øget beskyttelse af vores børn det er min opfattelse at lovforslaget vil medvirke til en styrket styrket indsats over for seksuelle overgreb mod børn samtidig synes jeg vi opretholder en fornuftig balance med hensyn til behovet for at beskytte børn og unge uden at foreninger institutioner og så videre pålægges for store administrative byrder

derfor også glad for at satspuljepartierne i efteråret sidste år besluttede at anvende satspuljemidler til at finansiere de offentlige omkostninger

der var to ordførere som havde specifikke overvejelser nemlig

stine brix fra enhedslisten og

ordførerindlæg vil vi selvfølgelig tage med ind i

diskutere dem igennem og så igen tak for

to lovforslag inden for folkeskoleområdet

som jeg kunne forestille mig

forenklingsforslag og der må jeg starte med at sige at vi i

meget interesseret i at bureaukratiet så vidt muligt

bidrager med en forenkling af hele processen omkring

at kommunerne nu vil kunne få mulighed for at bruge mere tid på

lovforslaget her vil betyde at kommunerne ikke længere skal udarbejde de detaljerede redegørelser

forventede brug af pladser ved de regionale

det er fornuftigt at det nærmere indhold af rammeaftalerne med det her lovforslag kan fastlægges i regionalt regi det skaber fleksibilitet og det letter unødige arbejdsbyrder

det her lovforslag begrænset til et minimum så

som regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen

om de regionale undervisningstilbud og både proceduren for at indgå en rammeaftale og kravene til indholdet bliver forenklet rammeaftalen fastlægger regionsrådets pligt til at stille pladser

taksterne for brugen af pladserne det er en forudsætning for aftalen og det er det nye og det principielle at de bestemmelser der er om rammeaftaler på specialundervisningsområdet skal koordineres med de bestemmelser

de fleste lands og landsdelsdækkende undervisningstilbud

er forskellige bestemmelser om rammeaftalerne for det sociale område og for specialundervisningsområdet det fremgår af regeringsgrundlaget et danmark der står sammen fra oktober to tusind og elleve at regeringen planlægger en revision af strukturreformen og herunder en vurdering af snitfladerne i opgavefordelingen mellem regioner og kommuner optimeringen af sagsgange forenkling af rammeaftaler og eliminering af unødigt bureaukrati i den offentlige forvaltning er

i det her tilfælde ydermere er vil betyde at regionerne vil have en årlig

og socialdemokraterne kan støtte lovforslaget

rammeaftaler ude i kommunerne ved at

lovforslaget følger da også den tidligere regering og dansk folkepartis plan for at lægge mere ud til kommunerne og væk fra regionerne så det er da glædeligt at regeringen endelig har set lyset fortsæt endelig med det

koordineringen af rammeaftalerne fra regionsrådet til kommunalbestyrelserne det betyder at kommunerne kan lægge det praktiske ansvar for arbejdet

og så skal der ikke laves disse enorme årlige redegørelser om brug af pladser derudover

op til at det vil medføre lavere takster og det er jo også godt i en tid hvor kommunerne er spændt hårdt for rent økonomisk

dansk folkeparti støtte forslaget og ser frem til det kommende arbejde i

rammeaftalerne som regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen hvert år skal indgå om de regionale undervisningstilbud samtidig er formålet med

rammeaftalerne inden for det sociale område som jo blev ændret sidste år de fleste lands og landsdelsdækkende undervisningstilbud har nemlig en boafdeling der drives i henhold til lov om social service

er det ikke særlig hensigtsmæssigt hvis bestemmelserne om rammeaftalerne

retter vi op på med det her lovforslag i radikale venstre er vi godt tilfredse med at der er bred opbakning til lovforslaget det er jo lige ved at blive en vane i det her udvalg og det synes jeg er

er meget enige om er en del af hele strategien om forenkling

side støtter vi forslaget det forenkler og det ensarter lovgivningen så den meget bedre spiller sammen med den tilsvarende lovgivning på socialområdet det er vigtigt at give gode rammer for kommunernes arbejde med og udvikling af området og det er hensigtsmæssigt at der ikke kommer til at gælde to forskellige lovgivninger for bostederne og for den undervisning som tilbydes i tilknytning til bostederne for de enkelte kommuner

at kravene til indholdet af rammeaftalerne forenkles det gode ved det her

de årlige redegørelser hvor man forud skulle indrapportere om forventet forbrug af pladser ophæves det vil lette den

kommunale planlægning også i forhold til en økonomistyring vi lytter selvfølgelig til de bekymringer der er i forhold til risiko for afspecialisering og i forhold til at sikre tilbud

det er problematikker vi selvfølgelig skal have os for øje i den kommende tid det der er vores ønske med det her er at når vi får fastlagt rammerne skulle det gerne give mulighed for

glæder vi os også til at at vi kommer til at beskæftige os med indholdet af de opgaver der ligger på bostederne om det er det sociale eller det undervisningsmæssige men blandt andet er netop opgavefordelingen på det specialiserede område en af de ting som vi mener der bør ses på i den kommende evaluering af kommunalreformen vi glæder os til det fortsatte arbejde hilser tiltaget i dag velkommen

støtte l en hundrede og to ikke fordi vi har spor imod forenklinger og afbureaukratisering det medvirker medvirker vi gerne til når tingene kommer konkret frem men det ligger jo sådan

som også påpeget af danske regioner at vi skal have en revision af hele strukturreformen og der vil det altså være rigtig godt at se tingene i en sammenhæng sammenhæng vi skal have en grundig debat om de snitflader der er mellem hvilke opgaver

kommunerne som det fremgår af forslaget skal lave planer for tilbud

der ikke være en samlet plan i regionen og den koordinerende funktion vil ikke få sammenhæng med driften af de tilbud der er omfattet af aftalen vores

der betalte prisen for strukturreformen var de

kom til at betale en meget høj pris for strukturreformen og det skal vi have en meget grundig analyse og debat af når vi kommer til evalueringen deraf og så er det at der skal ske en genopretning

hen faglige miljøer som er ved

eller i hvert fald er kraftigt svækkede og det kan vi ikke

liberal alliance er positivt stemt over for l en hundrede og to da da vi mener at enhver forenkling af rammeaftalerne og dermed afbureaukratisering

vi støtter generelt overførsel af opgaver fra regioner til kommuner da vi mener at regionerne er et unødvendigt og fordyrende administrativt led i et lille land hvor to administrative led ville kunne varetage de offentlige opgaver mere effektivt og billigere end i dag

lov om specialundervisning for voksne handler om at få det bedste tilbud til den bedste pris vi ønsker derfor at regeringen ud over denne lov vil arbejde for at øge konkurrenceudsættelsen på området sådan at flest mulige aktører kan byde på opgaverne og på den måde sikre at der sker udvikling på området at pengene bruges bedst muligt og at aftagerne frit kan vælge det bedste tilbud

uddannelsesordfører fru mai henriksen ikke kan være til stede på grund af

jeg skal sige at forslaget jo indebærer en forenkling af rammeaftalen mellem regionsråd og kommunalbestyrelser i regionen forenklingen betyder at både proceduren for indgåelse af rammeaftalen og kravene til indhold bliver forenklet efter lovforslaget vil der ikke længere skulle udarbejdes en detaljeret årlig redegørelse for kommunernes forventede

af pladser ved regionale undervisningstilbud det tror jeg at mange

egentlig vores uddannelsesordfører fru mai henriksen

konservative hæfter sig ved høringssvarene

alt overvejende er positive særlig ønsker vi at fremhæve høringssvaret fra danske handicaporganisationer som netop fremhæver at en forenkling vil betyde et større fokus på udviklingsdelen i

til den regelforenkling der lægges op til med

som det blev fremhævet af alle ordførerne

en god idé at det bliver nemmere at

enhedslisten havde en bekymring fordi danske regioner som den eneste af høringsparterne har rejst nogle

det har jo sine gode grunde at det

er blevet fremhævet af en række af ordførerne

de fleste landsdækkende undervisningstilbud har en boafdeling som bliver drevet i henhold til lov om social service derfor ville det være lidt uhensigtsmæssigt hvis bestemmelserne om rammeaftalerne var forskellige på specialundervisningsområdet og det sociale område

derfor det bliver foreslået at der kommer overensstemmelse

håber jeg også at enhedslisten vil overveje om ikke det kunne være et argument der måske alligevel kunne ændre deres holdning til det

var det ikke fordi man var modstander af afbureaukratisering

i forhold til gennemførelsen og det er

nogle lovgrundlag der styrer den her udvikling

som et led i flere lovforslag hvoraf vi lige drøfte det næste nemlig hvordan vi får

folkeskolen og jeg er rigtig glad for de konstruktive drøftelser der har været om det så tak for

tak for det ordlyden i det her lovforslag er noget

men ønsket om at skabe en

set også fuldstændig enige i men

er en mangel på inklusion i dag at vi kan se af tredive procent af de penge der bruges

til undervisning rent faktisk er kanaliseret ud til specialundervisning og at rigtig mange elever ikke er en del af det man kalder normaltfeltet

store resultater i den retning jeg synes vi har haft nogle rigtig gode drøftelser i forbindelse med overhovedet

førstebehandlingen det er kun førstebehandlingen og

i folketingsudvalget

som et brud med et tabu der handler om at blot fordi man adskiller sig fra normen i forhold til indlæring

deltage i den såkaldte normale undervisning

vil vi meget gerne bevæge os væk fra den

så folkeskolen i langt højere grad tager højde for elevernes forskelligheder i undervisningen og får mulighed for at skabe et mere inkluderende og accepterende miljø for eleverne i folkeskolen det kræver at vi giver langt større frihed til kommunerne og til den enkelte skole den enkelte skoleleder til netop at kunne fokusere der

det her lovforslag jo altså omfavner faglighed og frihed som var venstre og

konservatives oplæg til

bedre folkeskole lagde netop også op til mere frihed til selvbestemmelse

af en anerkendelse af behovet for specialklasser netop det

hvor der er plads til udvikling på et andet niveau er

nødvendigt for både de socialt og fagligt stærke og

essensen i hele den her diskussion er jo altså netop at finde balancegangen i brugen af klasserne

trinnet til at turde vende både strukturerne

at anvende nye indlæringsmetoder

indlæringsmetoder og holddeling i det hele taget ikke

går hen og bliver associeret med sådan et eller andet skræmmebillede

netop er med til at skabe fleksibilitet og dynamik i

er meget vigtigt i den her diskussion at inklusionsdebatten jo ikke handler om at begavede og besværede elever

sidde i samme klasse og træde hinanden over tæerne uden at nogen af dem bliver klogere

handler altså om at omfavne de muligheder der ligger i at samle elever på eget niveau hvor de lærer bedst og dernæst indrette det her mere

omfavnende læringsmiljø hvor der er plads til udfoldelse og udvikling i det faglige og menneskelige rum

det her lovforslag er et meget meget vigtigt skridt på vejen nu går jeg ikke ind i al teknikken

vi rent faktisk gør men lovforslaget her er

og jeg er glad for at det sker i regi af folkeskoleforligskredsen

blevet en stor glad familie der bakker op om de her ting og tager nogle nogle alvorlige og

også svære politiske beslutninger for

specialundervisningen nu først er med den store etikette på

har behov for mere end ni timer om ugen jeg synes det er vigtigt at vi tager det her skridt jeg synes

og jeg glæder mig meget til at følge hele implementeringen

fælles politiske mål for hvad det egentlig skal bidrage til men

mange stærke skoleledere som glæder sig til

løfte den her opgave jeg tror på at rigtig mange af dem kan jeg tror også

af elever med særlige behov i den almindelige undervisning hvordan kan vi løfte inklusionsopgaven endnu bedre og lovforslaget omhandler også tilpasning af klagereglerne til en mere inkluderende

inklusion hvad mener vi i det hele taget når vi taler om at styrke inklusionen i folkeskolen ja det handler om barnets bedste

at styrke fællesskabet i skolen så alle børn kan rummes i skolen inklusion er derfor ikke en metode men inklusion omhandler derimod et børnesyn et menneskesyn et skolesyn der er båret af tanken om at alle mennesker har brug for at tilhøre et fællesskab at være inkluderet betyder således at barnet oplever sig som en naturlig

værdifuld deltager i et fællesskab og en skole med et demokratisk og

og dannelsesideal må nødvendigvis bygge på at børn i videst muligt omfang inkluderes i hjemklassen og den lokale skole regeringen skriver da også i sit regeringsgrundlag at folkeskolen skal være hele danmarks skole vi skal have en fagligt stærk folkeskole der har plads til og er attraktiv for alle børn en folkeskole som skal sikre alle elever et højere fagligt udbytte af undervisningen uanset hvilke forudsætninger

hvor færre elever modtager specialundervisning og flere inkluderes i den almindelige undervisning med de nødvendige og det er vigtigt at understrege med de nødvendige støtteforanstaltninger og faglige udfordringer at børn inkluderes i folkeskolen er en opgave socialdemokraterne er meget optaget af da det er en af grundstenene for at vores børn udvikler så godt fagligt og socialt jeg mener derfor at det er en uhyre vigtig og rigtig kurs der her bliver sat for folkeskolen som den inkluderende skole og samtidig

må vi være bevidste om at en styrkelse af inklusionsarbejdet i folkeskolen både er en meget ambitiøs målsætning og så vanskelig en opgave at løse at den ikke kan løftes alene af politikerne her på christiansborg eller i kommunerne men at forældre skoleledere pædagoger og lærere nødvendigvis og ubetinget også skal være med og inddrages i løsningen af opgaven på forskellig vis

rigtig mange spændende udviklingsprojekter og for den sags skyld også på rigtig mange

blive endnu mere inkluderende jeg mener det er positivt når kommune og folkeskole lokalt forud for inklusionsindsatsen sammen gør sig overvejelser i forhold til eksempelvis sikring af den grundliggende støtte af elevernes faglige og sociale udvikling indretning af læringsmiljøer og læringslokaler indkøb af materialer og hjælpemidler og ikke mindst opkvalificering af personalekompetencer

flere børn og midler tilbage

normalklassen nogle kommuner er jo virkelig gode til det mens andre har sværere ved det

det nødvendigt med denne lovændring men hvad er så baggrunden for det her hvis vi kigger lidt tilbage i historien

er det salamancaerklæringen fra nitten fire og halvfems om rummelighed som vi kalder det

ikke inklusion det er regeringens beslutningsforslag

to tusind og seks om fn konventionen om handicappedes rettigheder som alle stemte for

rapporten fra to tusind og ti om specialundervisning og til sidst vk regeringens aftale med kl fra to tusind og ti om rummelighed

det her det er ikke en hovsaløsning kigger vi lidt på

fjorten procent af eleverne der modtager en eller anden form for specialundervisning

bruger cirka tredive procent af folkeskolens udgifter til den slags og det er ganske enkelt

disse fjorten procent er treogtredivetusind elever der modtager specialundervisning i specialskoler

lovforslaget så gør er

undervisningsassistenter støttepædagoger undervisning før eller efter skoletid

skolelærere og hvor der bliver lukket skoler

måske kan opretholde skoler og endda

socialdemokraternes ordfører jo glimrende har redegjort for

er det også en måde at inkludere at rumme mange flere mennesker på det handler om menneskesyn det er jeg fuldstændig enig i

været lidt bekymring fordi vi også ændrer på klagereglerne men klagenævnet har jo været et problem for kommunerne

et dyrere tilbud som ikke nødvendigvis var

lovændringen fastslår at det er kommunerne der har kendskabet til området og til skolerne og til børnene og det

kommunerne har

stadig væk ændre en afgørelse hvis der er vægtige faglige grunde

selvfølgelig også være alt i alt er det jo et område som

fordi vi går ind og ændrer det her men jeg ser faktisk ikke en anden mulighed fordi alternativet

vi så kommer til at skære ned ved hjælp af en grønthøstermetode om nogle år

er en smart måde at gøre tingene på og det er til gavn for kommunerne til gavn for skolerne til gavn for eleverne til gavn for

lærerne og til gavn for forældrene alt i alt håber jeg ikke

bliver den store ballade netop fordi det ikke er en spareøvelse men fordi det er en rummelighedsøvelse

vi alle sammen skal være bedre til at rumme hinanden

mange mennesker trættekære men i dag

alle vist at vi kan rumme hinanden og at vi faktisk rummer hinanden meget fint også i det politiske liv så dansk folkeparti støtter forslaget og ser frem til det

skal blive i klassen i stedet for at få specialundervisning i dag er

der med lidt ekstra hjælp kunne blive i den almindelige undervisning og det koster mange penge som kunne bruges bedre på at gøre den almindelige undervisning bedre for alle elever derfor er inklusion den vej vi skal

radikale venstre er det helt afgørende at inklusion ikke bliver en undskyldning for besparelser inklusion er og skal være et fagligt og pædagogisk projekt

men om fællesskabet når man arbejder med inklusion går man jo fra at vi er rigtige og du er forkert til at du og jeg er forskellige men vi har begge ret til at være en del af fællesskabet alle børn skal mærke at de bidrager til fællesskabet og at de lærer noget ved at være der inklusion skal derfor ikke bare ses som et mål i sig selv men som en forudsætning for at der er plads til flere børn i den almindelige undervisning derfor er det vigtigt for det radikale venstre

når vi taler om ressourcer ikke bare

fagligheden en undersøgelse fra eva jo viser

at halvdelen af lærerne i dag synes at der

set er inkluderet for mange elever i forhold til hvad de er rustet til og det skal vi tage dybt alvorligt

skal følge udviklingen tæt så når vi går i gang med at fastlægge hvad det

for nogle indikatorer vi måler på

er det vigtigste for det radikale venstre at vi netop fokuserer på at inklusion også i praksis opleves som et fagligt pædagogisk projekt

skaber vi rammen om en mere inkluderende folkeskole men selve inklusionen skaber vi jo ved at kommunerne investerer i en målrettet indsats at skolelederne påtager sig opgaven med at gå forrest i udviklingsarbejdet på den enkelte skole at lærerne har redskaberne det vil sige viden metoder sparringspartnere og ressourcer til at løfte opgaven

for der er jo ikke noget som forældrenes motivation der smitter af på elevernes motivation

noget mere i den løbende tilrettelæggelse af undervisningstilbuddet til elever med særlige behov og det handler om at bruge nogle af de tretten milliard

på at styrke inklusionen og den almindelige undervisning i det hele taget

at investere i inklusion

godt tænke os at hjælpe skolerne ved at rekruttere nogle af de dygtigste lærere og ledere som læringskonsulenter

sparre med skolelederen og komme med ind i klasserne og ruste lærerne til at gøre mere af det der virker også så de kan være med til at sprede de gode eksempler skolerådet har for eksempel påpeget at der er brug for at et mindre antal arbejdsgrupper og eksperter og praktikere udarbejder konkret vejledningsmateriale om pædagogik og undervisningsmetoder som matcher de aktuelle behov ude i skolerne derfor investerer regeringen i et nationalt ressourcecenter for inklusion en fælles forebyggelsesstrategi på børneområdet en pulje til udvikling af it og nye læringsformer

tager vi første skridt til en inkluderende folkeskole hvor flere elever lærer noget og er en del af fællesskabet vi har alle sammen et ansvar for at det lykkes og jeg er derfor rigtig glad for at der er så bred opbakning til det i folketinget jeg er også meget tilfreds med at tilpasningen af klagereglerne ikke ændrer forældrenes mulighed for at klage men udelukkende er en præcisering af klagenævnets nuværende praksis

fra herre lars dohn det nåede jeg ikke at registrere inden

alvorlig forandring af den danske folkeskole

vi kan lovgive om herinde fra folketinget det ligger jo netop ude i kommunerne

er styrken ved det her lovforslag er jo at ved at vi får flyttet eleverne ind i den almindelige undervisning

styrke inklusionen og styrke den almindelige undervisning og så kunne jeg jo godt tænke mig

læringskonsulenter som kunne komme med ind i klassen og være med til at ruste

hvordan vil ordføreren sikre at de nødvendige støtteforanstaltninger virkelig er der

flytter vi jo netop fokus for ppr

langt højere grad kan komme ind og være med i tilrettelæggelsen af undervisningen

langt mere rummelig og inkluderende

børn og unge med særlige behov

folkeskolen der skal være rummelig for børnene med de særlige behov det er jo hele det fællesskab og skolefællesskab der er som skal være

er det vigtigt at vi i så høj grad som muligt lader børn og unge med særlige behov være en del af den almindelige undervisning i folkeskolen og af de helt lokale fællesskaber samtidig

det selvfølgelig helt afgørende at sikre de her børn og unge den støtte og de hjælpemidler der skal til for at det kan lade sig gøre det er vigtigt at huske på at inklusion ikke blot er at placere flere børn i den almindelige undervisning uden at der sker en yderligere tilpasning det er helt afgørende at der sideløbende sker en tilpasning af undervisningsmiljøet undervisningstilbuddene

vi skal have en skole hvor alle børn lærer og trives når vi en dag når dertil at vi ser alle børn som muligheder

vi nået rigtig langt mange har været bekymrede undervejs i processen og det har vi også lyttet til

afspejler at der er blevet lyttet til en del af indvendingerne for det er en stor og svær udfordring at sikre at inklusion faktisk bliver set som et mål i sig selv

et sagligt argument til at afvise støtte til børn det er vigtigt at understrege vigtigheden af at kommunerne og siden klagenævnet ikke af økonomiske hensyn fravælger de bedst egnede løsninger det kan nemlig blive meget dyrt på lang

hvorvidt tilpasningen af klagereglerne skulle forhindre forældrenes mulighed for at klage og det er vi meget glade for

at de foreslåede ændringer kun er en tydeliggørelse af klagenævnets nuværende praksis men uanset

lige så vel som vi i dag signalerer

er det også rigtig vigtigt at man på den enkelte skole og at man som forældre ved spisebordet om aftenen får snakket om det her på en god måde

men at vi er et fælles vi når vi er i folkeskolen det er vigtigt at vi ikke tror at vi sætter punktum her

inklusion i folkeskolen er en langvarig og kompliceret opgave som vi nu kun har taget

at løse det er helt afgørende at vi både sikrer ordentlig dokumentation for hvordan loven kommer til at virke i praksis

i det hele taget følger området meget nøje det er meget vigtigt at det nationale ressourcecenter for specialundervisning og inklusion kommer til at være med til at sikre at der tilvejebringes viden og gode eksempler på god inklusion for eksempel har vi

det har indflydelse på klassemiljøet det er utrolig vigtigt at vi får sat fokus på god skoleledelse at vi får bakket op om lærernes profession at vi sikrer lærerne gode muligheder for efteruddannelse og sparring at eleverne bliver klar til opgaven at rumme flere kammerater og selv blive rummet

at forældrene forstår det er en fælles opgave

de frie skoler friskolerne og efterskolerne vil blive taget op og drøftet

af den gode skole som er i regeringsgrundlaget

nødt til at tage udgangspunkt i hvad det er der foreslås

principielt rigtigt

elever det drejer sig om så bliver det meget hurtigt til en spareøvelse nu har vi så hørt den ene ordfører efter den anden forsikre os om

bliver nogen sparemanøvre

i en situation hvor der fyres lærere i bundter samtidig med at der bliver god brug for dem om nogle år og der lukkes den ene skole efter den anden så jeg synes ikke at situationen ude i vores kommuner peger i retning af at man kan være tryg

interesseret sig for knæk kurven projektet i herning som er blevet landskendt og

kørt igennem med at stille

havde situationen været en ganske anden nu gennemtvinger man så en inklusionsproces

afgørende for for skolens udvikling noget af det seneste vi har set

fordi opgaven

de høje klassekvotienter og inklusion

for det det er jo en vko aftale man bygger

det formuleres i bemærkningerne til lovforslaget at

kan forventes at kommunerne prioriterer frigivne ressourcer fra specialundervisningsområdet til øget inklusion i folkeskolen

det har vi jo absolut ingen sikkerhed for det tror jeg er vigtigt at få fastslået og

jeg gerne have ministerens forsikring

at det er sådan det kommer til gå jeg synes

er altså alt for for løse økonomiske aspekter

i forbindelse med lovforslaget til at

enhedslisten kan støtte forslaget nogle af de betingelser som burde have været til stede

danske lærere er alvorligt bagud

efteruddannelse vi ved fra talis undersøgelsen i to tusind og otte

nu var den radikale ordfører inde på hvordan hvordan lærerne føler

lærerne lærerne udtrykker

modtog skolerne ikke ekstra ressourcer så det vil sige

det du har brug for jeg ville også godt have

ppr og klageregler osv

det her forslag om inklusion inklusion under de rette forudsætninger kan vi støtte men ikke i den ramme

en anelse deprimeret og jeg bliver også en anelse harm på lærerstandens vegne

danske folkeskolelærere er uddannet til at undervise

meget der egentlig er blevet trukket ud af normalfeltet og er gået til specialfeltet og det er det øvelse nu rykker tilbage til normalfeltet kan ordføreren så ikke anerkende

lige præcis med de her tretten milliard kr vi taler om altså de tredive

af den almindelige folkeskole altså af den helt grundlæggende folkeskole

tolærerordningen var på banen og at alle de ting som vi ved spiller ind

helt i bund det er ærgerligt men det gør vi

skal altid vælge det som er bedst for eleven og det er ikke altid at gå i en normalklasse det kan også være

af den danske folkeskole kan finde sted om det på den enkelte skole og i den enkelte kommune betyder at

og videreuddannelse af lærerne kan meget vel være

håndtere både på den enkelte skole og i det enkelte skolevæsen

og skaber vi skaber rammerne for at det kan ske og det er derfor

at få det til at hænge sammen med enhedslistens syn på det

mangler gode undervisningsmaterialer og der mangler efteruddannelse hos lærerne

det er den situation de er i så derfor først gør man forarbejdet og så kan man lave processen her kaster man sig ud i noget som vi absolut ikke ved

forstå ordførerens

mange af de lærere som har været involveret i de her øvelser rundtomkring i kommunerne

konstruktivt samarbejde og det er lykkedes

en lang række kommuner som

og som har svært ved at gøre det og de skal jo have hjælp til at komme i gang og det er det det lovforslag egentlig gør så vi alle sammen i hele landet bliver gode til at rumme hinanden så mit spørgsmål til ordføreren er om

øvrige kommuner også begynder på den øvelse som andre af egen drift

de krav men de kommuner der ikke er kommet i gang er

samme støtte som rebet giver den hængte det er måske lidt

kommunerne har haft stor frihed også på specialundervisningsområdet og hvad har det bevirket

i vejret uden at vi egentlig har fået en bedre rummelighed ud af det tværtimod det vi nu gør er at vi forsøger at få nogle af de der udgifter kanaliseret over i skolen

efteruddannelsen og det er kommunernes ansvar mener ordføreren virkelig ikke at det her lovforslag er til gavn for både eleverne og for skolerne

nationalt projekt man skal

der giver ansvaret og et lille skub tilbage til kommunerne så de kan komme i gang synes ordføreren virkelig ikke at det er en god ændring jeg vil næsten opfordre ordføreren til at gå hjem og kigge på lovforslaget igen jeg kan godt forstå bekymringen men jeg

det stiller det enkelte barn dårligere det bringer forældrene

i nogle meget vanskelige situationer

som forældre ønsker man det bedste for

jeg mener også at de samvittighedsfulde kommunalpolitikere bliver bragt i en

og det er fru merete riisager fra liberal alliance værsgo

alt for mange børn er blevet lagt ind under specialområdet når cirka en tredjedel af folkeskolens budget går til

dette område det er både et ressourcemæssigt problem og et menneskeligt problem

for den enkelte kan det være et stort tab at blive udgrænset fra normalområdet og for normalområdet betyder udviklingen at der sker en overfokusering på det jeg vil kalde find fem fejl kulturen i stedet for at fokusere på faglighed og differentieret undervisning med respekt for de forskelle man vil kunne finde

som helst gruppe børn i liberal alliance

ønsker vi at der gives mere plads til at være speciel inden for den almindelige grundskole forslag l en hundrede og tre

ser vi positivt på forslaget men vi mener også at det langt fra er nok at bygge diger hvis man ønsker en positiv udvikling vi mener ikke som enhedslisten at man skal vente men vi mener

at styrke lærernes kompetencer i forhold til at inkludere børn med forskellige behov gennem en styrket faglighed og forskningsmæssig tilknytning på læreruddannelsen vi mener det er muligt at inddrage teknologien på nye måder for at gøre det muligt

gennemføre differentieret undervisning styrke videndelingen mellem skolerne

så alle kan lære af dem der gør det godt belønne de skoler der gør det godt

der er gode til at finde fem fejl

hvis de ikke kan giver de barn og penge videre til en skole der bedre magter opgaven desuden styrkes skoleledelsernes beføjelser i forhold til at træffe beslutning

vil jeg fra folketingets talerstol hejse et flag

dysleksi er et handicap og handler ikke om hvorvidt man har lært at sidde stille på stolen

er læsepædagoger tilknyttet skolebibliotekerne og

dysleksi er ikke noget der går over med med tiden

ved en struktureret indsats kan vi gøre noget både for de enkelte børn og selvfølgelig også for den overordnede økonomiske ramme vi er altså generelt positive over for intentionen med forslaget

hvis ikke man gør op med find fem fejl kulturen

godt nok vi vil opfordre til at man i udvalgsarbejdet sikrer at vi ikke straffer skoler og institutioner der gør det godt og vi vil opfordre regeringen til at holde fokus på faglighed i stedet for at omdanne skolens hovedopgave til at blive omsorgsarbejde i stedet for faglig udvikling et fagligt fokus vil nemlig komme alle elever til gavn både de svage de stærke

stede har jeg lovet at holde hendes tale et af de temaer der fylder rigtig meget i debatten ude i kommunerne i øjeblikket er hvordan folkeskolen kan rumme alle elever også elever med specielle behov specialundervisning og vidtgående specialundervisning fylder stadig mere i budgetterne og konservative har flere gange konstateret at det ikke er hensigtsmæssigt for midlerne kan bruges mere hensigtsmæssigt og til bedre gavn for eleverne ved at

men dette lovforslag rummer også en række udfordringer for det vil blive en større udfordring at være lærer og undervise en hel klasse og fortsat møde alle elever på deres niveau det giver stor spændvidde også for

så meget inden for de samme fire vægge på én lektion der er behov for at

udgangspunkt i eleverne og det gøres ved i højere grad at bruge både nye muligheder for holddannelse og niveaudeling med niveau og holddeling vil folkeskolen i højere grad anerkende og tage udgangspunkt i elevernes forskelligheder så flere elever kan få realiseret deres fulde potentiale for problemet med folkeskolen i dag er at for mange ikke får realiseret det potentiale de rent faktisk har det gælder både eleven i klassen der har svært ved at følge med i det faglige og ikke kan følge med i klassens niveau såvel som det gælder den dygtige elev som ikke føler sig udfordret nok resultatet er

ingen af dem får udnyttet de talenter de har og det er ærgerligt for alle skal flere elever inkluderes i folkeskolen kræver det derfor et opgør med tænkningen om at alle skal være ens dette lovforslag er første skridt på vejen mod en mere rummelig folkeskole øget holddannelse og niveaudeling vil bidrage til en bedre undervisning og indlæring hvor alle elevers potentiale realiseres og det må være næste skridt

meget vigtigt lovforslag vi har til første behandling i dag det er et som vi har brugt

og jeg ved også at alle har gjort sig rigtig meget umage for at have en tæt dialog med alle dem der er nøglepersoner for at udvikle en god folkeskole

vi snakker om øget inklusion og specialundervisning

lærerne forældrene lederne danske handicaporganisationer

giver mulighed for nogle mere fleksible måder at give eleverne den nødvendige støtte

kan være sikre på at det rent faktisk er til gavn for eleverne det som er blevet sagt

og som jeg også meget gerne vil understrege som

børne og undervisningsminister er at hele intentionen med lovforslaget

elever bedre med den nødvendige støtte de skal have

deres kammerater der er nogle elever som har

skal kunne få den nødvendige undervisning i en specialklasserække eller på en specialskole men det der er sket hen over årene

at kunne få det faglige løft som alle børn jo har ret til det

at vi er nået dertil at det er tredive procent af folkeskolens samlede budget der bliver brugt til specialundervisning det svarer til tretten milliard kroner

markant har løftet fagligheden hos de børn

specialundervisning herunder også specialundervisning væk fra deres almindelige klasse

nødvendige undervisning herunder støtte

med deres kammerater derfor handler det også om

bedre og smartere måder til gavn for eleverne udgangspunktet er ikke at det er en spareøvelse

eleverne

og en tæt dialog også ude på hver enkelt skole om hvordan man løfter opgaverne

redskaber der skal til for at de kan levere

folkeskole

et fællesskab derfor er det så vigtigt at der er det her meget brede politiske flertal og de meget tydelige politiske signaler som er

bedre muligheder for at støtte den enkelte elev

mulighed for at lave de understøttende foranstaltninger så er det muligt at man i højere grad kan give

de ressourcer der skal til for at lærerne kan blive klædt

til opgaven så er der i højere grad mulighed for at man for eksempel også kan arbejde med tolærerordninger som er et af de forsøg som regeringen nu sætter i gang netop med det udgangspunkt at se

hvordan man kunne understøtte lærerne ude i klassen og ud over rammen for det her lovforslag og jeg kommer tilbage til nogle af de forskellige elementer der er

er der en række supplerende tiltag som skal ses

af opgaven herunder lærernes muligheder for at kunne give den nødvendige undervisning i den almindelige undervisning

der er vedtaget et satspuljeforlig som afsætter

hundrede million kroner i et fællesskab mellem social og integrationsministeriet og børne og undervisningsministeriet hvoraf de tres million

til at løfte inklusionsopgaven inden for folkeskolen derudover er

afsat midler i finansloven til et nyt ressourcecenter som skal dele viden om hvordan man kan arbejde med

inklusionsopgaven der er det faktisk også sådan at der er afsat penge der er afsat ti million

hvordan man kan arbejde med digitale læringsformer og pædagogik netop rettet mod fagligt svage

som en bred samlebetegnelse for mange forskellige

baserede læringsmetoder og med lærere som

skal udskilles til specialundervisning så kan de sagtens få den nødvendige støtte også som en del af den almindelige undervisning der er som som sagt også afsat midler til at udvikle digitale læringsformer der er endnu et initiativ nemlig

en langt bedre test målrettet både de små elever og de ældre elever så man

tyngde sådan at vi er sikre på at det er et godt screeningsværktøj men det udviklingsarbejde er sat i gang nu så vi senest om et par år også har det værktøj til rådighed i

på at give kommunerne en større fleksibilitet til

den enkelte elev det skal være sådan og det er det der ligger i lovforslaget at at en

med det samme uden at der skal laves en

skal ind og lave en vurdering af børnene

skal man umiddelbart kunne sætte den nødvendige støtte i værk i forhold

vil blive frigjort ressourcer hos ppr så de netop ikke skal bruge så mange ressourcer som de gør i dag til at lave udredninger af elever hvor man lige så godt kunne gå i gang med den nødvendige støtte i klassen i dag

rådgivere og sparringspartnere ude på de enkelte skoler

med de vejledere der er skolerne allerede i dag dem der hedder af

blevet bragt på banen af flere ordførere det er korrekt at jeg

er meget vi kan lære af det herning har gjort

stort projekt over flere år der hedder knæk kurven

hvordan man kan rumme flere børn i den almindelige undervisning

er blandt andet systematisk at arbejde

god idé som der nu bliver bedre muligheder for

i gang med at spare stod de faktisk over for en spareopgave hvor de

som udgangspunkt ville have sparet femten million kroner på folkeskolerne men endte med at investere i de forebyggende indsatser der skulle til

faktisk stille og roligt ved at betale tilbage på det interne lån hvis man kan sige det på den måde ud til de enkelte skoler

den investering de har lavet tjent sig ind fordi de er blevet langt bedre til at løfte eleverne som en del af den almindelige undervisning jeg synes der er rigtig meget spændende man kan lære af herning

på trods af økonomisk knappe tider kan tænke den nødvendige støtte på en helt anderledes måde og det er det som lovforslaget giver bedre muligheder for

forringer forældrenes muligheder for at klage det står også helt tydeligt

inklusionsopgave løses

det er en forudsætning at vi har en bred

til at det netop ikke handler om at spare

har et tæt samarbejde med organisationerne rundt om folkeskolen

følgegruppe som består af blandt andet danmarks lærerforening skolelederne skole og forældre skoleeleverne og ikke mindst danske handicaporganisationer så vi løbende kan sparre med hinanden og udveksle ideer og sætte initiativer i gang der klæder skolerne og forældrene og lærerne på til at løfte inklusionsopgaven

rigtig glad for at alle parter har budt rigtig positivt ind i forhold til at have det samarbejde vi har også en opgave her i foråret hvor vi skal udmønte aftalen økonomisk sammen med kl

som et led i økonomiforhandlingerne en af de ting som

de ressourcer med sådan at man kan løfte opgaven og

er til gavn for eleverne og ikke den spareøvelse som enhedslisten er bekymret for at det er i hele taget synes jeg at vi med det her lovforslag

så mange penge er blevet brugt ved siden af den almindelige fælles folkeskole

at vi gøre smartere

med den meget tætte dialog der har været mellem alle parter

at give nogle ressourcer til folkeskolen til gavn for de enkelte elever der har brug for en særlig støtte med deres kammerater

faktisk også for hele klassefællesskabet for nogle af de ting man jo oplever

vi har diskuteret det er gået andre steder hen

gør den her øvelse i fællesskab

vi kan få afklaret undervejs i udvalgsarbejdet jeg tror at det her er en opgave

et

det er det vi sparer på et område her

hvis vi gennemfører det her på en ordentlig måde i fællesskab

behøver at blive udskilt væk fra deres klasse

og deres lokale skole men kan få den nødvendige støtte

deres kammerater og derfor ser jeg det ikke som en spareøvelse jeg ser det som en mulighed for at de faktisk kan få

at man nu taler om forandringer inden for rammen jeg efterlyser bare

siger ja vi sparer på noget

at skære ned på det her område og investere et andet sted

sig

derfor jeg holder lidt fast i hvad formålet her

af folkeskolens samlede budget på i nogle tilfælde rigtig dyr specialundervisning

skal holde fast i det som jeg ikke mener bare er tom retorik men som er hele intentionen

ressourcerne bliver mere og mere klemt fordi de rykkes over i den dyre specialundervisning

rigtig god metode

og de elever som måske ikke vil få

og til den del af den politiske verden som

der skal være mere ro i skolen og det er måske ikke lige de optimale betingelser for at skabe ro i

vanskelige vilkår vil ministeren give den forsikring at

parat til at drage konklusionerne

med lærere forældre danske handicaporganisationer

man på den her nye måde begynder at arbejde med at støtte børnene som et led i den almindelige undervisning

afsat ressourcer via satspuljen og finansloven

om hvordan man arbejder med gode undervisningsmetoder inden for

og som afspejler sig i høringsnotatet

og vi har i folkeskoleforligskredsen gjort os meget umage med så langt som overhovedet muligt at tage højde for de bekymringer en af de bekymringer der blandt andet var

forbedret lovforslaget på baggrund af den proces der

hvad der så kommer til at ske men vi prøver at give så mange håndtag sådan at vi hele tiden kan følge tæt hvad der sker og derefter gribe ind hvis vi kan se at der er noget der går skævt i forhold til intentionen

er intentionen er som sagt at børn i højere grad skal kunne få den nødvendige støtte

konsekvensen af bemærkningerne

jeg foreslår at lovforslaget henvises til